at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til i morgen torsdag den trettende december så skal jeg lige minde om taletidsreglerne

op til fire minutter og så bliver der

runde med statsministeren til sidst men først giver jeg ordet til herre kristian thulesen dahl

en daglang debat her i salen hvor vi for alvor kan diskutere eus udvikling

i januar i mellemtiden er der jo ganske mange store ting på dagsordenen i eu man kan sige den måde at eu samarbejdet virkelig rykker der er nogle lande der har fuld fart på de vil have bankunion og fælles finanstilsyn der ligger mange føderale tanker i de udspil der forhandles og diskuteres i eu kredsen netop nu vi synes

side at det er fuldstændig forkasteligt at vi ikke her i folketingssalen har en grundig debat om de ting inden statsministeren på topmøder debatterer de her ting med de andre statsledere derfor har vi forsøgt at få sådan en forespørgselsdebat det vi så har kunnet få på grund af folketingets

vi da glade for når vi nu ikke kan få det andet er så en hasteforespørgsel hvor taletiderne er yderst begrænsede og hvor det hele skal være overstået på to timer men vi må jo være nøjsomme folk vi må tage det vi kan få og når vi ikke kan få en ordentlig tilbundsgående debat

af længere varighed ja så må vi jo få sådan en hasteforespørgselsdebat hvor vi så dog i det mindste kan debattere nogle af de hovedpunkter som gør sig gældende i eu samarbejdet netop nu og det rykker det går stærkt

skal danmark deltage skal danmark ikke deltage hvad bliver betingelserne

de ting den danske befolkning selvfølgelig kigger på og vurderer og ønsker medindflydelse på

er altså en debat der også kan involvere den danske befolkning det er en debat der involverer demokratiet det er en debat der sørger for at der er folkelighed omkring de beslutninger der tages når det drejer sig om danmarks placering i eu det er vores ønske at vi kan få fremprovokeret det i stedet for at man pakker eu tingene sammen med et flertal i folketinget uden inddragelse af den danske befolkning uden inddragelse af det folkelige demokrati som danmark ellers på andre områder er kendt for vi håber den her hasteforespørgsel kan være startskuddet til at vi kan få det vi glæder os til at høre statsministerens

eu i flere hastigheder betyder at danmark kun er med i de dele af eu

er bred folkelig opbakning til det

er en hasteforespørgsel som så er den vi taler om i dag og der er spørgsmålet hvad kan statsministeren oplyse om danmarks position forud for de kommende dages eu topmøde så det er altså to forskellige spørgsmål

to forskellige former her i folketinget

der er stillet det helt centrale tema på topmødet i morgen

og i overmorgen vil være diskussionen om en yderligere styrkelse af ømuen særligt spørgsmålet om et fælles europæisk

offentliggjorde den femte december den endelige rapport vedrørende ømuen og de lægger op til at udbygningen af ømuen skal ske i tre faser den første fase løber fra to tusind og tolv til

vedrørende økonomisk koordinering en bankunion består af flere elementer og det der sigtes mod på det her europæiske råd er at nå til enighed om tilsynsdelen af bankunionen hvor langt vi kommer vil blandt andet afhænge af den diskussion som finder sted i dag i ecofin i forhandlingerne om tilsynsdelen

sket fremskridt som styrker ikkeeurolandenes rettigheder og det er noget danmark har været meget optaget af diskussionen har særligt vedrørt forholdet mellem det nye tilsynsråd som man skal have i det her tilsyn

øverste organ styrelsesrådet hvor kun

der har været bekymringen for ikkeeurolandene altså herunder også danmark har været at de beslutninger som blev truffet i tilsynsrådet kunne omgøres af styrelsesrådet og at ikkeeurolandene dermed kunne blive sat uden for indflydelse nu tegner der sig en løsning og kort fortalt er det en løsning hvor tilsynsrådets beslutninger står ved magt hvis ikke

styrelsesråd aktivt modsætter sig

kan ikkeeurolandene vælge at de ikke ønsker at lade sig omfatte af den beslutning

sikkerhedsventil kan man sige men hvis den sikkerhedsventil så misbruges af

også mulighed for at afslutte samarbejdet med det pågældende land det er

ikke at stå i vejen for at eurolandene kan indgå i et samarbejde om et fælles banktilsyn

vil godt understrege at det ikke er det samme som at danmark nødvendigvis skal deltage i det fælles tilsyn

er det for tidligt at træffe beslutning om om vi skal

en egentlig bankunion for eksempel kender vi ikke forslaget om en fælles afviklingsordning

det var den første fase i den her styrkelse af ømuen

fjorten i anden fase er der lagt op til at der i løbet af to tusind og tretten skal fremsættes et forslag om en fælles afviklingsmekanisme den jeg lige har talt om

der lægges ud over det op til at eurolandene skal kunne indgå kontrakter med eu institutionerne om for eksempel vedtagelse af nationale reformer den mulighed er også åben for ikkeeurolande hvis de selv ønsker det endelig er der så tredje fase der ligger efter to tusind og fjorten og som indeholder en række ret vidtgående forslag blandt andet at opbygge en finanspolitisk kapacitet for eurolandene som kan absorbere asymmetriske stød som et land kan blive ramt af der lægges også op til en styrket koordination af nationale budgetter og af den økonomiske politik særligt på skatte og beskæftigelsesområdet de her forslag

kan indebære traktatændringer men som det ser ud nu

udskydes diskussionen om traktatændringer til efter valget til europa parlamentet

efter en ny kommission kommission er på plads og det vil sige at vi taler om en gang i efteråret to tusind og fjorten det foreslås også at de her tre faser

bygger på en styrkelse af den demokratiske legitimitet og der skal særligt sikres en tæt involvering af europa parlamentet og de nationale parlamenter det er jeg meget enig i der er tale om beslutninger af vidtrækkende karakter og det er helt afgørende at de er

hvordan det skal ske og i hvilket tempo det skal ske det vigtige er at der er en åben og konstruktiv diskussion om det her som forhåbentlig leder i retning af en mere fælles forståelse som tjener alle parter bedst som de fire formand også skriver i deres rapport

er forslagene primært møntet på eurolandene og der vil givetvis være forslag

ikke skal deltage aktivt i diskussionerne danmark har en grundlæggende interesse i et velfungerende euroområde og et velfungerende økonomisk samarbejde i eu og derfor både skal og vil vi deltage aktivt og påvirke tingene men vi skal selvfølgelig også respektere at vi selv har valgt at stå uden for euroen og at vi derfor hverken kan eller skal forhindre eurolandene i at træffe beslutninger som snævert vedrører euroen det var ømu diskussionen som jeg som nævnt forventer bliver det overskyggende tema på mødet

det gælder kommissionens årlige vækstundersøgelse og et mandat til udenrigsrepræsentant ashton og kommissionen om at se på hvordan man kan styrke den fælles

vedrørende eus udvidelse og også

besvarelsen jo rejste flere spørgsmål

jeg bare lige indledningsvis sige at jeg har været medlem af folketinget i atten år og jeg tror

af de her år hvor vi har haft store vigtige eu

topmøder har folketinget forud for de topmøder haft anledning til at have en grundig debat her i folketingssalen om hvad der sker i eu når vi rejste en forespørgsel

statsministeren tilbage i oktober måned om et eu i flere hastigheder

det med udgangspunkt i at statsministeren selv brugte betegnelsen at nu så man et eu

illustrerer så også at det her med en bankunion et banktilsyn

en del af eurolandenes svar på den økonomiske krise de står i og

i flere hastigheder det er jo sådan udgangspunktet er og derfor var det også et naturligt udgangspunkt

nu har vi så den her meget korte debat

er fint i forhold til en normal forespørgselsdebat

er man lidt historieløs i forhold til hvordan folketinget

det statsministeren skal til eu topmøde

står i en meget vanskelig situation at de har fået etableret sig en fælles valuta

etableret den ramme omkring valutaen som er nødvendig for at den bliver levedygtig det burde man selvfølgelig have taget tiltag til da man skabte euroen det gjorde man ikke tværtimod

efterhånden som europroblemerne ville vise sig

kæmpe økonomisk krise i sydeuropa og så videre og

en langt stærkere fælles økonomisk koordinering herunder jo altså det der er på vej nu med en egentlig

sikre den valuta de har valgt

men må jeg ikke bare minde om at i

september måned to tusind valgte den danske befolkning på et spørgsmål et flertal herinde havde stillet den danske befolkning

vi skulle gå med i euroen at svare nej tak men svare at

beholde vores egen valuta det binder altså det her folketing i den praktiske virkelighed

skubbe det ind under gulvtæppet og lade som ingenting og sige at hvis ikke man taler om hvad den danske regering mener så kan vi fedte os lige så stille og roligt med i det de andre laver for at redde deres fælles valuta uden at få nogen folkelig debat om det her i i danmark endsige uden overhovedet at overveje en folkeafstemning i danmark om hvorvidt det er en god idé eller ej på den måde forsøger man jo at lokke danmark ind i noget uden at vide om den danske befolkning vil stå bag det i en situation hvor den danske befolkning altså har valgt at sige at vi har kronen og ikke

det er det luskeri som jeg synes er trist i eu debatten det er

en åben og frejdig eu debat hvor man kan mene det ene man kan mene det andet men det skal være den åbne dørs politik

fordøren man skal turde sige hvad man mener en ting vi ikke fik at vide af statsministeren under besvarelsen her for et øjeblik siden

regeringen mener at eurolandene må gøre et eller andet

indflydelse søge deltagelse i det her eller skal danmark i respekt for folkeafstemningen i september to tusind sige det er de andre der kører med det danmark ønsker ikke

banktilsyn jeg synes at vi har brug for den folkelige del af eu debatten jeg

at vi har brug for at tale rent ud af posen og derfor vil jeg også

følgende forslag til vedtagelse

gaulle da han i nitten tre og tres bogstavelig talt smed briterne ud af optagelseslokalet

med helt andre økonomiske interesser kunne storbritannien ikke blive en del af ef samarbejdet

tog danmarks statsminister jens otto krag til paris og fik håndslag på at danmark skam godt

skulle vi gå med frankrig og tyskland

blive uden for sammen med storbritannien efter en kort tøven valgte krag

på sigt vil udløse et lignende valg

endnu mere marginal position end den vi har

danmark skal placere sig så tæt på europas kerne som

arbejdspladser er direkte afhængige af det indre marked og der er potentiale til mere heldigvis

viser at en færdiggørelse af det indre

kan udløse en ekstra indtægt på cirka tredivetusind kroner per europæisk husholdning mens vedtagelsen af frihandelsaftalerne der er på tegnebrættet kan løfte eus bnp med to procent og skabe mere end to millioner nye arbejdspladser men det sker jo ikke automatisk det kræver at nogle lande rent faktisk kæmper for sagen

befinder os i periferien af samarbejdet det er nemlig en illusion svøbt i dannebrog at

fortsætter som hidtil hvis eurolandene tager springet frem med integrationsprocessen og vi bare bliver stående

og i venstre mener vi altså at de er for vigtige til at overlade til andre

og de krævede jo så netop en proaktiv deltagelse i eu samarbejdet eller som herman van rompuy sagde i oslo for nylig eu gør det muligt for os at mestre vor egen skæbne

den opfattelse at ømuen ikke kan stå alene den skal suppleres med en bankunion og gerne også stærkere finanspolitiske spilleregler der gør at landene sætter tæring efter næring hvis

kræver at medlemsstaterne vedtager en ny traktat jamen så er vi også åbne over for det om end vi i krisetider mener at eu bør følge det klassiske princip fra junglebogen om det rent og skært nødvendige det her og nu nødvendige

af den opfattelse at tiden må være kommet til at regeringen samler folketingets partier med henblik på at blive enige om et fælles kompas op til de vanskelige forhandlinger der nu går i gang kort sagt vi skal have en ny europapolitisk aftale

efter venstres opfattelse fokusere på i hvert fald tre ting

der bør være åben for ikkeeurolande og respektere det indre markeds integritet

offentlig debat om danmarks placering i fremtidens eu

spekulere over hvornår det så måtte være

jens otto krag den marginale placering og det fik så venstres daværende europapolitiske ordfører per federspiel til at konstatere at regeringen havde deponeret sin handlefrihed hos briterne

vedtagelse en stabilisering af ømuen er i dansk interesse og bør være

og transparent i forhold til ikkeeurolande

drøftelserne og afvejer fordele og ulemper ved forslag der fremlægges regeringen opfordres til at drøfte køreplan med partierne

nu kræver det jo

så dér hvor jeg synes det er lidt spændende hvad venstre faktisk mener altså på venstres landsmøde

man jo høre at det var meget forbudt når jens rohde

sagde at at eu skulle have et

i eu betyder at venstre har droppet sit ønske om

at afskaffe forsvarsforbeholdet det er jo sådan at det i lissabontraktaten

man skal have et forpligtende samarbejde og hvis danmark afskaffer vores forbehold

forsvarer danske interesser men som kan være med til at udlægge teksten

ud på jeg går også ud fra at vi er enige om

når vi nu er medlem af eu at det er meget smart at den danske statsminister eller hvem

med hensyn til det specifikke var at

til hvor eus debat er henne lige nu det var der hvor junglebogsprincippet kom på banen det vi diskuterer nu er jo præcis en meget meget vidtgående dagsorden som jeg også har redegjort for men den indeholder bare ikke også alle de andre emner om

altså hvis det der står i lissabontraktaten

jo lidt svært at have en debat om det lige præcis meget vidtgående forslag der er på bordet her men kunne venstre ikke bare sige hvad

om en fælles arbejdsmarkedspolitik en fælles skattepolitik som det bliver foreslået af

der skal være en finanszar

der skal gribe ind i landenes finanspolitik venstre kunne jo melde noget ud og gribe chancen

spørger mig om vedrørende forsvarspolitik kan jeg da godt oplyse at

ophæves det gør vi vi støtter også hvad der står i lissabontraktaten men mig bekendt står der ikke i lissabontraktaten at man ikke længere skal

vi skal være med så tæt på kernen som overhovedet muligt så bør danmark egentlig også etablere det system at

forskellige måder man forsøger at tackle tingene på men

mener at vi skal gå så langt som overhovedet muligt og de andre etablerer et sådant system skal danmark så være med i det forstået på den måde at man så fra frankfurt kan

være endnu mere konkret i van rompuy

barrosorapporten som vi er skeptiske over for

eurozonebudget som skal bruges i forbindelse med asymmetriske chok

nødt til have en overordnet målsætning som et politisk parti

også mulighed for at præcisere hvor

krone og ikke har euro men det er altså situationen så laver eurolandene noget der er nødvendigt

dem for at få deres valuta til at fungere hvis de nu laver et banktilsyn der betyder at man fra centralt hold uanset om det i frankfurt eller paris

beslutte at lukke en bank mener fru lykke friis og

et system bør danmark tilslutte sig

opgør om hvor danmark skal placere sig får vi

først når vi har den nye traktat indtil da vil det naturligvis være sådan at den danske regering

os forhandler på baggrund af et mandat hvor man respekterer euroforbeholdet

adskillige europaudvalgsmøder at vi mener at rettigheder og pligter skal følges ad så hvis ikke danmark har nogen mulighed for at få indflydelse på de beslutninger der skal træffes om et banktilsyn

så end betyder og jeg gad vide hvornår støvet så har lagt sig og

vi ved at processen går i gang i slutningen af to tusind og fjorten og så kan ordføreren

så godt være i to tusind og femten eller to tusind og seksten

og jeg kvitterer for rosen vi synes at det er den vej vi skal

på en måde som vi overordnet synes er en god idé for man får stabiliseret euroen

den vej vi gerne vil

altså bare sige

til en avis at eu solidaritet ikke er

man netop går ind og strammer spillereglerne men

samarbejde og solidaritet at det har der altid været

det er fuldstændig umuligt at forestille sig at danmark

til nogle af eurolandene det gør vi jo allerede i dag

afhænger da så sandelig af hvordan det bliver skruet sammen og her har jeg jo allerede klart sagt

man fristes også lidt til at sige så står vi her

et eu topmøde hvor krisen står øverst på dagsordenen og hvor man

en løsning det er både godt og skidt

set meget positivt fordi det illustrerer at en anerkendelse af at danmarks skæbne er dybt og entydigt forbundet med det der sker i resten af europa

går til andre eu lande femhundredetusind danskere har et job som en direkte konsekvens af vores samhandel på det indre marked og banksektoren er blevet europæiseret og så videre og så videre vi er og bliver dybt afhængige af

der sker i resten af europa det er derfor soleklart at

interesse at der kommer styr på butikken at økonomien

et euroforbehold som vi i sagens natur respekterer fuldt ud

længselsfuldt mod topmødet og forventer at der en endegyldig og hurtig løsning

findes ikke hverken i eu eller i danmark

regeringen har bidt sig fast i forhandlingsbordet for at forsvare danske interesser og for at finde fælles løsninger

i eu krisen har ændret virkeligheden landene og samarbejdet flytter sig det skulle stå soleklart for dem der har læst den ret store stak af papirer der ligger forud for topmødet

de flytter sig mens vi står stille

længere væk fra den indflydelse som er helt afgørende

optagede af at blande os i diskussionen lad os være konkrete

sikre en bedre og mere ensartet tilsynsmyndighed altså et bedre tilsyn med de europæiske banker

får bedre styr på det er nødvendigt for vores fælles bedste samtidig har regeringen jo haft nogle prioriteringer

indflydelse sagt meget forsimplet

ønsker en situation hvor en dansk bank kan

at træffe beslutningen

imødekommenhed og at der bliver

et andet princip

at det skal være banksektoren selv der betaler

fremtidige kriser det er mest fair og det ser heldigvis også ud som om

i den fremlagte rapport elementer som er meget vidtgående

vi kommer til at støtte men vi kan jo kun forsvare danske interesser og sikre fælles løsninger hvis vi tager del i debatten eurolandene vil have behov for

at sætte os imod det når vi selv har valgt at have et forbehold men vi kan godt deltage i diskussionen

side lægge til grund at en større koordinering kan

men også at ansvaret for den økonomiske politik skal forankres i folketinget det var det vi vedtog og styrkede med finanspagten landene skal gøre deres hjemmearbejde

princip afslutningsvis kan jeg sige at den mere eller mindre spekulative diskussion og

række af tiltag der skal sikre bedre styr på økonomien

færdiggjort de nye krav til bankerne så vi kan sikre at de i fremtiden

der skulle sikre at vi bruger flere strukturmidler

bekæmpe arbejdsløsheden og at vi får investeret

og økonomiministeren i at danmark er det attende euroland

udtalte til jyllands posten

de samme økonomiske principper som

at vi hvis vi skal gøre noget godt for dansk økonomi så

er linket til det og jeg har ikke hørt

umage for at placere os som det attende land i euroen det skyldes dels at vi har en

finanspagten altså da vi fik at vide at vi skulle ratificere finanspagten uden at spørge befolkningen og der var

med respekt for det danske euroforbehold

så forstå på statsministeren og på økonomiministeren at vi

betragtet som det attende euroland fordi vi er gået med i finanspagten synes den socialdemokratiske ordfører ærlig talt ikke at man burde spørge befolkningen før man gør

kom med i finanspagten er det faktum

også godt være tiltag som for eksempel finanspagten som vi har en soleklar interesse i at gå med i fordi vil under alle omstændigheder vil påvirket af det der vil ske i den gruppe af lande som har finanspagten

på at forhandle en finanspagt hvor man kunne træde ind

hånd i hånd se en del af det man arbejder med er jo at man også laver et system for afvikling af nødlidende banker

den her bankafviklingsfonds midler skal komme fra de banker som er underlagt det fælles banktilsyn så er spørgsmålet jo til socialdemokratiet er man tilhænger af at der bliver lavet et system hvor bankkunderne i danske banker skal finansiere

eller ikke med i en bankunion det er fordi vi

i hvordan en given oprydningsmekanisme om man vil skal sættes sammen

meget vigtigt for os at rettigheder og pligter følges ad i forhold til det her tilsyn det vil selvfølgelig også være vigtigt for socialdemokraterne og for regeringen at der er en ordentlig balance

vi har det endelige setup er det meget svært at vurdere om det er noget der er rimeligt

et af de helt centrale elementer i hele den opbygning af det her nye system

en bankunion nemlig at rettigheder og pligter også følges ad på den måde

at det er danske bankkunder der skal finansiere oprydningen efter nødlidende sydeuropæiske banker det er systemet så kan man jo sige at

er en dansk bank der går ned så er det jo også det her system og

om en fælles fond i

inddrage de brugere der er i den sektor men men hele pointen er at vi

sektoren ikke selv har gjort noget for at sikre sig mod dårlige tider vi synes vi faktisk det er et sundt princip at banksektoren og den finansielle sektor i det hele taget selv sikrer sig selv polstrer sig og selv er ansvarlig

venstre bakker naturligvis op om regeringens strategi i spørgsmålet om en kommende bankunion det er velkendt at vi fra radikal side altid har bakket eu op

den øjeblikkelige krise skal forsøge at finde fælles løsninger stormvejret over den finansielle sektor i land efter land gør det aktuelt at tale om en bankunion det er også en naturlig forbedring af ømuen at man får den dimension på

er tiden ikke kommet til at træffe forpligtende beslutninger om en sådan størrelse

kommende forhandlinger sikre os at vi fra dansk side kan deltage i en fælles bankunion i eu hvis vi ønsker det men vi vil ikke forpligte os endnu på dette spørgsmål vi skal først se hvordan forhandlingerne falder ud når tiden kommer er det min tro at det radikale venstre vil anbefale at vi går med i et sådan projekt i fuldt omfang men som sagt det er ikke nu vi skal tage den beslutning

høj grad an på resultatet det er klart at denne beslutning

i respekt for vores forbehold over for den fælles mønt som det også er fremgået tydeligt

om man skal indføre en skat på finansielle transaktioner det er der nogle lande

danmark burde tilslutte sig det den anden dag var der

europa parlamentet emilie turunen og

afviser dansk deltagelse i

jeg tillade mig at spørge de radikales ordfører hvad er det egentlig det handler om er det ideologisk modstand fra det radikale venstres side der afholder danmark fra at være med i den her finansskat

der kunne begrænse spekulation og skaffe

kommissionens egen analyse er at det ikke vil medføre tab af arbejdspladser hvis man bruger de penge man får ind til at investere i at

der på et tidspunkt var om at danmark ville tabe mange tusinde arbejdspladser

hvis det radikale venstre ligger inde med nye analyser og beregninger

mig bekendt er det sådan at det det overhovedet ikke er tilfældet at danmark vil tabe arbejdspladser tværtimod vil vi få milliarder ind jeg tror at

hvis danmark tilsluttede sig det her forslag altså masser af penge

ikke har noget afgørende nyt materiale at fremlægge

eu europa og alle de ting der foregår og at det er et af hovedproblemerne i

befolkningen heller ikke interesserer sig nok for det og måske heller ikke kan gennemskue det

er en anledning til at vi måske kan diskutere nogle af de her ting

vi ser forskelligt på det synes jeg er en god idé så tak for det

jo for meget vigtigt at euroen stabiliseres det er ikke nogen hemmelighed at vi ikke går ind for euroen

herre kristian thulesen dahl og nogle hans kollegaers forsøg på

går vi stadig væk ikke ind for euroen vi mener at euroen

vi ser i dag men det betyder jo ikke at vi

at stille sig i vejen for at eurolandene tager skridt til at forbedre nogle af de

ting som har været meget problematiske og som vi ser

så vi mener at det er rigtig rigtig vigtigt at euroen stabiliseres og vi støtter derfor overordnet tiltag med det formål

hvoraf mange kun er møntet på eurolandene

brillerne på er det glædeligt at se at der nu bliver taget fat om nogle af de grundlæggende problemer med euroen som vi i mange år har påpeget krisen har

rigtig mange har mistet deres arbejde

er lønnen blevet så lav at almindelige mennesker ikke kan få det til at løbe rundt selv om de har et arbejde

krisen i europa kostet mange arbejdspladser

det er en ulykkelig situation for mange mennesker og det

vi skal se på de tiltag der bliver taget på det europæiske niveau

der skal til for at rette op på situationen verden er ændret vi er i dag tæt forbundet med eurozonen og resten af europa og vi må finde fælles løsninger på problemerne

sammenhængen mellem en svag finansiel sektor og svage statsfinanser med et fælles banktilsyn

med de store grænseoverskridende banker der er kan man sige internationale i live men nationale i døden

sikrer at det på længere sigt ikke er skatteyderne der skal betale for rekapitalisering af bankerne men forhåbentlig

bankerne betaler for deres eget rod i butikken

bankunionen er underlagt en vis grad af demokratisk kontrol

støtter vi selvfølgelig regeringens linje vi bliver nødt til at overveje fordele og ulemper inden vi beslutter om vi skal deltage

tyder på at det bliver dyrere at stå uden for en bankunion da banker der ikke er omfattet

deltage i et tilsyn hvor vi ikke har indflydelse

så vi skal se på fordele og ulemper når vi kender det samlede billede

hvad der samlet set ligger og så skal vi helt pragmatisk se på hvad der er

statsministeren og økonomiministeren at danmark er det attende euroland deler

og det som statsministeren sagde var at vi bliver nødt til at forholde os til

omgivet af eurolande vi nødt til at forholde os til

så det er en konstatering af at naturligvis bliver vi nødt til at følge

er så har betydning

i de lånepakker til for eksempel grækenland

nogle rettigheder vi ikke har som ikkeeuroland der er nogle steder

ikke sidder med ved bordet og så videre men vi ligger tæt op ad eurozonen både politisk og i forhold til konvergenskrav og så videre så jeg ser det som en konstatering af det vi er naturligvis ikke

når økonomiministeren siger

fordi vi er med i finanspagten

sfs ordfører var det sådan at danmark

altså at danmark er det attende euroland når nu statsministeren økonomiministeren og åbenbart også sfs ordfører

vi ligger politisk og økonomisk tæt på og ikke om om vi deler en grænse med tyskland eller ej som

det europæiske samarbejde og vores eksport

og så videre og så videre skal

hvis vi skal have en afstemning om euroforbeholdet skal danskerne selvfølgelig spørges det giver sig selv hvis der er et tiltag som vi går ind i og

sådan er det og det er jo dejligt at få konstateret at at når der har været rokader og ting og

at danmark skal være med i den bankunion som eurolandene etablerer af hensyn til deres fælles valuta

så ikke at det er rimeligt at det er befolkningen der afgør spørgsmålet

ud fra en definition af § tyve i grundloven

som ikkeeuroland skal være med i en bankunion

suverænitet eller ej så det er ikke bare noget der lige bliver gjort det her folketing har jo også fået bemyndigelse til

nogle beslutninger når der ikke er tale om overdragelse af suverænitet og det skal selvfølgelig bedømmes fra sag til sag

for at vi med jævne mellemrum

på grund af finanssystemets bobler der

bliver reguleret så almindelige mennesker ikke skal betale og jeg vil gerne sige at jeg synes det er

euro måske kunne vi få lavet et system så det blev finanssystemet

og højere renter fordi de danske banker bliver omfattet af en

nødlidende banker eller rydde op efter nødlidende banker i sydeuropa

man skal lave et system for afvikling af nødlidende banker med en fælles bankafviklingsfond hvis finansiering påhviler de banker som er underlagt det fælles banktilsyn

det gør de fra bankkunderne så den regning som

finansiere oprydningen efter det sydeuropæiske økonomiske morads

virkeligheden enden på det sfs ordfører her står og siger så spørger jeg bare helt stilfærdigt hvis vi skal involvere

bør det så ikke være befolkningen der træffer afgørelsen og siger

noget spørger man befolkningen om at det er den danske

færre millionbonusser til sine chefer

hvor man skal finde de her penge henne hvis man har rod

system hvor de gode sunde banker bliver præmieret af bankkunderne der siger

i stedet for at få lavet et system

og som

har rod i butikken må lukke ned og at de gode og sunde banker forhåbentlig kan overtage deres bankkunder det ville være god markedslogik i sfs

kommer til at være fortid meget snart på bordet er et forslag fra eu præsident

bakket op af noget meget lignende fra kommissionsformand barosso

en radikal forandring af den situation vi kender i europa lige nu eu skal styre landenes finanspolitik man vil tvinge regeringerne til at indgå bilaterale aftaler

kommissionen så der ikke længere er forskel på om det er den ene eller den anden regering der sidder ved magten i landene jeg tror at rigtig mange danskere er trætte af at den nuværende regering ikke gør en større forskel til den gamle og de vil blive endnu mere trætte af det

kommissionen der har sikret at der for al fremtid og i længere perioder med de her bilaterale aftaler ikke vil være forskel ligeledes foreslås en

i landenes finanslove med den tyske finansministers ord

ømu og sågar erklærede statsministeren

attende euroland en udtalelse som i går blev bakket op

jyllands posten af økonomiministeren som sagde at danmark er det attende euroland blandt andet fordi vi var blandt de første til at slutte os til finanspagten jeg synes ærlig talt at regeringen burde spørge danskerne om de ønsker at være det attende euroland i stedet for at snige europolitikken ind ad bagdøren i danmark har vi en uhellig alliance af japartier der står bag europolitikken vi har s sf de radikale venstre og konservative der altid laver eu politikken sammen jeg synes at de partier burde stå ved deres politik og lade befolkningen tage stilling og spørge den ved en folkeafstemning helt konkret står vi over for det spørgsmål om vi skal med i bankunionen tidligere var det sådan at statsministeren sagde at danske skatteydere

der oprettes en buffer altså at bankerne smider lidt penge i en pulje så de også er med til at betale er nok for statsministeren men i sidste ende vil det jo være skatteborgerne der betaler når bankpuljen løber tør hvis det skal være tilfældet

skal vi have en folkeafstemning og jeg håber meget at statsministeren vil love befolkningen det i dag på enhedslistens

er ikke en del af euroen det respekterer flertallet i folketinget eu skal ikke udvikle sig til en eurostat regeringen opfordres til at sige fra over for eus nedskæringspolitik der kører europa dybere ned i økonomisk krise i stedet bør regeringen arbejde for at sikre velfærd

om at alle de danskere der stemte nej til euroen vil blive overrasket over denne nye status og de cirka halvfjerds procent af danskerne der ønsker at bevare euroforbeholdet vil formentlig undre sig over at de ikke er blevet spurgt om de har ændret holdning

skal dog have ros for med denne udtalelse for en gangs skyld at indikere hvor hun ønsker danmark skal placere sig i den hastige integration der i øjeblikket sker i eu

udtalelse der måske mest af alt var en sproglig svipser eller en politisk tanketorsk har regeringen hidtil haft som strategi at tale sig lidt om eu integration som overhovedet muligt eller at tale om det i så overordnede termer at det bliver indhyllet i en sky af lyserød candyfloss uhåndgribeligt og uskadeligt men lad os lige slå fast at eu er i en helt ny situation det står klart

alle der gider åbne en avis at speederen er trykket i bund i forhold til at skabe et helt nyt fuldt integreret eu med finanspagt fælles banktilsyn udligning af gæld og risici mellem landene central styring af landenes finanspolitik fælles skattepolitik fælles arbejdsmarkedspolitik og sågar fælles løndannelse har været nævnt det eu der nu er ved at dannes er fundamentalt forskelligt fra det eu danskerne har sagt ja til

i den nuværende situation vigtigt at huske på at danskerne har sagt ja til at være medlem af eu og nej til euroen og dermed også nej til ømuen den økonomiske overbygning på det som vi i liberal alliance anser som eus gode grundsøjler

når det gælder eu er der ingen grænser for hvor meget newspeak danskerne må lægge øre til og her må jeg på det stærkeste opfordre regeringen til at slå forvrængeren fra og ærligheden til for der er mange måder

ødelægge et demokrati på ikke at sige sandheden

røgslør ud for det man gør eller det man har tænkt sig at gøre er en af dem da vi diskuterede finanspagten her i folketingssalen for nogle måneder siden fik vi at vide at finanspagten ikke havde noget med euroen at gøre og nu får vi at vide at vi er

fordi vi har tiltrådt finanspagten jeg vil derfor rose venstre for at melde nogenlunde klart ud i en kronik i berlingske i dag

at danmark skal med ind i euroen så snart støvet har lagt sig og at vi skal så langt ind som muligt på nuværende tidspunkt det er da noget man kan forstå men hvordan et parti der tidligere har defineret sig selv som danmarks liberale parti kan ønske at indgå i et system hvor alle væsentlige beslutninger centraliseres hvor ansvaret forsvinder og hvor borgerne vil opleve en afvikling af det nationale demokrati som de kender det er uforståeligt

statsministeren har taget handsken op det er på høje tid i liberal

med at afholde en forespørgselsdebat om det samme som vi diskuterer i dag allerede dengang stod det klart at eurozonen gik imod en finansunion dengang blev vi mødt af skæve smil regeringen kan for så vidt smile skævt til liberal alliance alt det de vil

før de trækkes ind i et tæt økonomisk samarbejde omkring euroen finder jeg dybt alvorligt selv om statsministeren er europæer af hjertet er hun dog valgt af den danske befolkning til at varetage danskernes interesser liberal alliance ønsker at den danske befolkning spørges før vi bevæger os endnu længere ind i eurozonen og vi støtter derfor det

som om liberal alliance lever i den vildfarelse

være fuldstændig ligeglade med hvordan det går med euroen og med eurolandenes økonomi og finanser for det er jo ikke os sandheden er jo at vi har et skæbnefællesskab vi er da dybt afhængige af udviklingen i eurolandenes økonomi vi har låst den danske krones kurs fast

derfor er der en sammenhæng og et skæbnefællesskab og derfor må vi da også engagere os i løsningen af de fælles europæiske økonomiske problemer og tage del i det og også være opmærksomme på

risikerer vi at udsætte danske pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder for dårligere funding altså højere omkostninger når de skal have kapital til at låne penge ud til kunderne er fru merete riisager ikke enig i den betragtning

en eurozone som jo tydeligvis ikke kan finde ud af det

at vi skal gå ind i et konstruktivt samarbejde med de lande som heller ikke ønsker at indtræde i euroen

svenskerne og tjekkerne der er jo altså andre lande som har fornuften i behold og som kan se at det er en helt forkert vej

banktilsyn er jo at sikre stabiliteten i den finansielle sektor i europa der kan man jo ikke bare sammenligne os med storbritannien vi har jo besluttet at binde den danske valuta kronen op på euroen og medmindre liberal alliance og det ville være en sensation hvis liberal

ønsker at vi skal frigøre os

kan man ikke med nogen

som nation være så agile som overhovedet muligt sådan at vi

det kan man godt som et lille land og der andre små lande der kan ved at indgå i et konstruktivt samarbejde med andre lande som også ser at samarbejdet omkring euroen

projicering når hun siger at regeringen

der er sandheden er jo at regeringen faktisk forholder sig til den virkelighed vi er i jeg har ganske mange fredage haft fornøjelsen af samarbejdet i europaudvalget men må også tilstå at der er meget meget langt imellem at man får et bud på hvordan liberal alliance mener vi skal agere i en international verden hvor markederne går på tværs hvor finanssektoren går på tværs og hvor det eneste svar er at vi skal trække os tilbage vi skal ud af eu jeg kunne godt tænke mig at høre hvad liberal alliances europapolitik er

vi ønsker at være i eu vi ønsker at være en del af det indre marked vi ønsker

tværnationale men overbygningen omkring euroen er jo ved at udvikle sig til et samarbejde hvor ansvaret forsvinder hvor nogle må betale og andre bliver styret man kan undre sig over at regeringen synes at det er så fremragende et samarbejde

at skulle diskutere den samlede vision omkring det

og derfor meget tæt knyttet til euroen men fru merete riisager og liberal alliance ikke mener at vi skal samarbejde for at styrke den euro som vi er fast tilknyttet er det helt simple spørgsmål ønsker liberal alliance at ophæve den

ikke har skabt det er ikke vores rod

er det en god idé at beholde så mange kort på hånden som overhovedet muligt sådan at vi kan navigere i en global verden i stedet for bare at lægge sig ind

at den norske model hvor man sådan per dekret telefax eller noget andet modtager direktiver om hvorledes verden skal forstås er en mere demokratisk anvendelig model end den hvor man faktisk har indflydelse på hvad retning europa bevæger

der kommer små og svage tiltag for at

som vi synes er rigtig vigtigt med eu nemlig det indre marked hvorimod de store tunge tiltag kommer i forhold til ømuen de kommer i forhold til en euro som vakler og som ikke kan fungere medmindre man laver fuld centralistisk styring og det er der jeg siger at demokratiet forsvinder for de fleste europæere har jo en forestilling om at de kan gå hen til deres nationale parlament

udenfor som en del af b holdet

at vide fra a holdet der sidder med ved bordet hvad retning man skal gå i hvilke regler man skal følge er det en mere demokratisk model

svenskerne eller om tjekkerne

at det der er grundsøjlen i eu

er det indre marked det er et samarbejde om problemer som går på tværs af grænser men euroen er et samarbejde som er ved at udvikle sig i en uheldig retning

euroen ikke kan fungere som pengepolitik det bliver finanspolitik det bliver skattepolitik det bliver fælles arbejdsmarkedspolitik det bliver en situation

voldsomt problem for demokratierne

står over for store fælles udfordringer jeg vil gerne understrege at det er fælles udfordringer som vi står over for det er jo ikke sådan at vi i danmark kan isolere os

en del af europæisk økonomi og vores krone er bundet helt op på euroen

folkeparti har vi altid været stærke tilhængere af et stærkt europæisk samarbejde det er vi

det fælles samarbejde i europa sikrer fred stabilitet og sikkerhed det fælleseuropæiske samarbejde sikrer økonomisk velstand i europa og så har vi i det hele taget

grænseoverskridende udfordringer tilfælles i de europæiske lande som gør det helt naturligt og jeg havde nær sagt nødvendigt at vi samarbejder på tværs af grænserne i europa men samtidig vil jeg gerne understrege at det konservative folkeparti også har den klare opfattelse at der må være grænser for integration at der må være grænser for fælles regler grænser for fælles politik og grænsen må gå nogenlunde der hvor det ikke giver nogen god mening at have fælles regler hvor der ikke er sådanne fælles udfordringer

fælles regler og fælles politik men hvor landene lige så godt kunne have egne regler og egen politik

være sådan at der er en stor gråzone hvor vi løbende kan diskutere

et område som bør være et fællesskabsområde eller ej

kan der for mig at se ikke være nogen tvivl om at vi har fælles udfordringer i de europæiske lande og derfor må danmark naturligvis også engagere sig i at håndtere de enorme udfordringer som vi har på grund af den finansielle krise

bruge den lærdom vi forhåbentlig har fået de erfaringer vi har gjort i de senere års krisesituation til at forebygge at lignende situationer opstår i fremtiden

for at begrænse den risiko så meget som overhovedet muligt

at det tjener danmark og danske interesser bedst at vi er med i en fælles bankunion

det betyder ikke at vi synes at vi kan træffe en

om det i dag for det kommer naturligvis an på som også statsministeren sagde

den endelige udformning af et sådant fælles tilsyn men alt andet lige

er bedst for den danske finansielle sektor for danske pengeinstitutter og andre finansielle virksomheders mulighed for at få kapital til en billig pris som man igen kan låne ud til borgere og virksomheder i danmark

fornuftig rente der er klart en risiko for at danske borgere og virksomheder kommer til at betale i form af en højere rente

hvis vi isolerer os fra det fælles banktilsyn jeg synes sådan set at det ser ud som om det er fornuftige vilkår man kan forhandle sig frem til i de kommende dage for så vidt angår ikkeeurolandes muligheder

må vi så tage stilling til hvordan udformningen der bliver der er da klart forhold som vi i det konservative folkeparti er skeptiske over for som jeg ville have redegjort for hvis ikke det var fordi

da det kunne være rigtig interessant hvis herre lars barfoed ville fortælle hvad

historisk på alt hvad der er kommet fra eu

have et nuanceret standpunkt det kan ikke nytte noget at herre kristian thulesen dahl

det europæiske samarbejde og

defineret og blevet anbragt i en bås

ja og amen til alt der kommer fra eu for det gør det konservative folkeparti ikke basta

gerne sige

dahl har meget rigtigt peget på at der selvfølgelig er en risiko for

skal ikke udsætte de danske pengeinstitutter for en for stor risiko det kan jo smitte af på kunderne og aktionærerne

gribe ind og intervenere i det nærmere indhold i vores finanslove så synes jeg

ikke overlade flere beføjelser til eu eller at

huske et konservativt parti der har ment at de danske forbehold skulle væk

at det når vi kigger fremad så er med en vis sund skepsis

bare inden for de seneste par måneder har det konservative folkeparti været stærkt afvisende over for tanken om

europæisk finansskat det ønsker vi ikke vi ønsker slet ikke at

forslag som vi har været stærkt imod og

at blande sig i sammensætningen af bestyrelserne i

en fælles udfordring eller et grænseoverskridende problem

så det er bare to eksempler fra de seneste måneder hvor det konservative folkeparti har været imod initiativer

finanspagten blev præsenteret altså det vil sige da merkel og sarkozy på et møde i marseille proklamerede at at nu

havde de et forslag til hvad man skulle gøre det der blev til finanspagten

og proklamerede at de konservative i danmark havde et andet syn på tingene de gik ind for nationalstaternes europa sådan mindes jeg at herre lars barfoed formulerede det kort tid efter støttede de konservative så at danmark tilsluttede sig den finanspagt som som merkel og sarkozy havde foreslået

nu har vi et forslag om en fælles skatte og arbejdsmarkedspolitik

på bordet fra eu præsidenten

rompuy giver det mening hvis man spørger de konservative

og det at koordinere finanspolitikken derhen at vi skal have en bundlinje i vores nationale budgetter der sikrer mod for store underskud og for stor gældsætning så er

det skal vi i fællesskab styre efter men jeg mener til gengæld ikke at eu skal intervenere i hvordan vi når frem til det resultat på bundlinjen altså om det er gennem øgede skatter

det er gennem besparelser eller hvordan vi

jeg tager afstand fra det gjorde jeg ved den lejlighed og det har jeg gjort i dag når det gælder beskæftigelsespolitik og skattepolitik

i dokumentet at vi skal have en fælles beskæftigelsespolitik og skattepolitik der står at man skal arbejde hen imod at koordinere beskæftigelses og skattepolitikken

er da også skeptisk over for hvor langt man forestiller sig

da at de konservative

det jeg ved ikke om jeg skal forstå det sådan så hvis

jeg skal forstå det sådan sådan må ordføreren meget gerne uddybe

den her fælles skatte og arbejdsmarkedspolitik

vil være og hvilke kompetencer man giver kommissionen i de sammenhænge og der er det jeg siger at jeg

i sammensætningen af landenes budgetter altså i vores finanslov det er en lov vi skal vedtage her i folketinget jeg accepterer helt at

men ikke at man intervenerer i hvordan vi når frem til

men jeg ønsker ikke at det skal være sådan at vi ikke kan have vores egen beskæftigelsespolitik og vores egen skattepolitik i danmark det skal vi naturligvis kunne have om vi så skal diskutere med de andre og der er nogle målsætninger på det ene eller

det europæiske finanstilsyn og indskydergaranti kan få konsekvenser for færøske og grønlandske banker og indskydere færøerne og grønland er som bekendt ikke med i eu men er en integreret del af den danske finanssektor

bør derfor have en plan for hvad man gør

til færøske og grønlandske

derfor vil jeg spørge statsministeren

har regeringen en plan

vil regeringen forpligte sig til

på færøerne og i grønland har en garanti der er på linje med den fælleseuropæiske

det kommende topmøde jeg vil gerne kvittere for en

at det er regeringens opfattelse at det er i danmarks klare interesse

derfor skal vi selvfølgelig også debattere hvordan ømuen kan styrkes yderligere ud over de tiltag som allerede i løbet af det sidste år er taget for at styrke

regeringen går går ind i de her diskussioner med det klare udgangspunkt at et styrket eu samarbejde er en vigtig del af løsningen på den krise som vi desværre stadig står i eu har taget

konsekvenserne af krisen og forhindre at vi begår de samme fejl en gang til men vi må også konstatere at vi desværre ikke er ude af krisen endnu og at der stadig er et langt

derfor er det også vigtigt at vi bliver ved med at fokusere på hvordan eu samarbejdet kan indrettes bedst muligt så vi kan komme ud på den anden side af krisen og igen få skabt vækst og arbejdspladser i europa

en gang understrege at vi fra dansk side

deltager aktivt i forhandlingerne og diskussionerne vi byder ind med danske synspunkter naturligvis i fuld respekt for

et af de synspunkter jeg vil fremhæve i den forbindelse

en styrkelse af ømuen skal være åben og transparent i forhold til ikkeeurolande

selvfølgelig også respektere det indre markeds integritet det er noget af det vi har været meget optaget af ud over det

det er måske en af de sager som har optaget os mest i de seneste

det er det her med at vi skal sikre at

skal vi også have rettigheder som vi ser forhandlingerne nu

er der sket betydelige fremskridt

som vi vurderer forhandlingerne har der været stor vilje blandt eurolandene til at finde en løsning så

det bliver attraktivt for ikkeeurolande at deltage de her diskussioner betyder ikke at vi i danmark som jeg også sagde tidligere har afgjort om vi i sidste ende skal deltage det kan vi først afgøre når vi har hele pakken foran os først derefter giver det mening at vi i danmark tager en grundig diskussion og vurderer om det er i dansk interesse at deltage men indtil videre skal der ikke være nogen tvivl om

optaget af at euroen kommer ud af krisen at vi får en

det er også det vi har sagt til de andre lande nemlig at vi støtter at de er optaget af at få styrket ømuen jeg ser selvfølgelig frem til at holde tæt kontakt til folketingets partier om hele denne sag i det kommende forløb jeg opfatter debatter som dem vi har i dag og som vi også havde tidligere i europaudvalget

hvor regeringen og partiet venstre er uenige om det man nu står over for

så tæt på kernen som muligt det er det man tager udgangspunkt i

om hvordan vejen dertil ser ud

ud over at fru lykke friis på venstres vegne

japolitiske flertal i folketinget

vedtagelse i dag der er en gruppe af partier i folketinget som er optaget af at vi søger indflydelse i det europæiske samarbejde som er optaget af og har forståelse for at de beslutninger

derfor giver det god mening hvis man gerne vil have indflydelse på ens egen situation at man også søger indflydelse på den europæiske situation

udgangspunktet for for min europæiske holdning igennem mange år og jeg tror også det en del af udgangspunktet for venstres europæiske holdning så hvis herre kristian

dahl kan finde lighedspunkter mellem venstre og socialdemokraterne på

vi har jo igennem mange mange år samarbejdet om om danmarks

euroforbeholdet jeg synes der tegner sig

der er nogle partier herinde der

forsøger at bringe danmark i den situation at vi agerer fuldstændig som om vi var et euroland den eneste forskel er at vores vores mønter og sedler ikke hedder euro men

den følger jo kursen på euro

til den økonomiske del koordinering og central styring

grækenland danmark er ikke et euroland vi har ikke de

rettigheder som de andre eurolande har det er jo egentlig ganske ganske enkelt vores opgave er at placere danmark der hvor vi får mest indflydelse på forhold

det vi har oplevet de sidste år

at det der sker i europa hvis en bank går ned hvis et land har problemer med økonomien hvis renten stiger

derfor mener jeg det er i danmarks interesse at bidrage til

fremadrettet styrker ømuen det er i danmarks interesse vi har set

så også når vi har afholdt det

være mulighed for at indgå en europapolitisk aftale det vil

kvittere for

vi nu går ind i i den europæiske integrationsproces bliver meget afgørende for dansk indflydelse altså at vi går ind i

hvor vi skal beslutte os for om vi skal være i kernen eller om vi skal lægge os mere i periferien det

der en fare for at vi udelukkende diskuterer de enkelte

er rigtig vigtigt at vi kommer videre og fru lykke friis angiver hvilket spor vi skal videre ad

ikke som et udskilningsløb men man skal da være helt fuldstændig ærlig og sige at eurolandene

igennem de sidste år har rykket markant der er nogle der har det indtryk at eurolandene ikke har gjort nok for at rydde op i den krise vi har i øjeblikket jeg synes at eurolandene har opført sig solidarisk og har opfundet nye måder at gøre tingene på mens vi stod midt i krisen så jeg er egentlig ret imponeret af eurolandenes evne til at agere i den her vanskelige situation så eurolandene har haft og vil have en diskussion

noget man gjorde for for at løse krisen men også fremadrettet vil eurolandene være optaget af hvordan man styrker euroen fremadrettet og det betyder selvfølgelig at eurolandene får nye mekanismer nye måder at gøre tingene på

på den måde at ja de andre lande går videre og at der nu

noget i den europæiske integrationsproces

vi har jo nu fra venstres side klart sagt det gjorde formanden allerede i herning

regeringen så at danmark skal placere sig

er at de ting der foregår i europa de beslutninger der træffes også inden for eurozonen

påvirker danmark derfor er vi også optaget af

være tæt på eurolandene det var blandt andet derfor vi var enige om at vi skulle være en del af finanspagten netop fordi vi også er optaget af at være tæt på kernen i europa så

på det punkt tror jeg der er så stor forskel på hvad venstre og socialdemokraterne

en række fælles grundholdninger til hvor danmark placerer sig bedst

er det her med at bankerne er dem der tjener pengene og så

ender det med at være skatteborgerne der betaler

derfor var jeg også blandt dem som var ret glade da statsministeren i juni meldte ud omkring en eventuel dansk deltagelse i

danske skatteydere er ikke interesseret i at betale for gæld de ikke selv har skabt det blev tolket som om det ville være en umulighed at danske skatteborgere skulle betale for

nu kunne vi så høre på europaudvalgsmødet i dag

skal hvile på at i forbindelse med kriser er det først og fremmest sektoren selv der skal bære omkostningerne og ikke skatteborgerne det er det princip vi har haft

princip vi har gennemført med de bankpakker vi har gennemført i danmark at det er sektoren selv der må betale glædeligvis kan vi nu konstatere at den måde at tænke på at sektoren må bære omkostningerne selv

fremgår af kommissionens forslag om det samme og også det som man må forstå der lægges op til i ømu rapporten

at man skal fastholde det her princip så det er

er tømt så er det skatteyderne regningen rammer

og jeg synes det ville være rigtig kontroversielt hvis fremtidige bankpakker

hvis danmark går med i i bankunionen ikke bliver besluttet i folketinget

den øverste myndighed er den europæiske centralbank

danske skatteydere ikke bare skal dække ind for

danske bank men skal dække ind for deutsche bank eller franske banker

så ikke bare love os en folkeafstemning for så tror jeg at danskerne svar vil være ret klart

vores udgangspunkt er det samme som det hele tiden har været

omkostninger i forbindelse med kriser først og fremmest skal bæres af sektoren selv og ikke skatteyderne og vi er glade for at det princip og den måde at tænke på også kan genfindes i kommissionens forslag det her tror jeg drejer sig om noget andet jeg tror det drejer sig om at herre nikolaj villumsen altid ville være imod at man skulle have et sådant fælles tilsyn og en afviklingsmekanisme sådan har regeringen det ikke vi vil afvente hvordan det her kommer til at se ud vi vil gøre vores indflydelse gældende og først derefter vil vi

stilling til om det kan være fornuftigt for danmark at deltage

sig en situation hvor det kunne være fornuftigt for danmark

deltage man kan argumentere ganske enkelt hvis man har en grænseoverskridende

det også være det er fornuftigt at have et grænseoverskridende tilsyn bare for at sige det

en fastkurspolitik en fastkurspolitik som

tror at der er nogen der argumenterer imod

vi har en fastkurspolitik betyder selvfølgelig at vi er meget tæt på euroen og tættere på end briterne som jo ikke har en fastkurspolitik for deres pund og tættere på end svenskerne som ikke har en fastkurspolitik

den svenske krone vi har valgt en fastkurspolitik og derfor er vi

derfor er det en konstatering når jeg og andre har sagt at vi

ratificeret finanspagten da vi diskuterede finanspagten med regeringen her for et par måneder siden

fik vi at vide at den ikke havde noget med euroen at gøre og nu siger statsministeren at vi er det attende euroland fordi vi har fastkurspolitik og fordi vi har ratificeret finanspagten

statsministeren om bankunionen at hvis vi indtræder i det i respekt for euroforbeholdet

alle de danskere som tror at vi har et fungerende euroforbehold og som tror at regeringen har respekt for demokratiet og

er eurolandene som er eurolande og så er der ikkeeurolandene som selvfølgelig har respekt som i danmarks

et forbehold og det betyder at vi ikke

har haft mulighed for at tilslutte sig finanspagten men det er et godt eksempel

eurolandene skulle være medlem af finanspagten hvorimod ikkeeurolande som danmark

har sagt at finanspagten ikke har noget med eurolandene at gøre men det er så

eksempel på at fru merete riisager ikke citerer mig helt

får ødelagt det danske realkreditsystem som jo er noget ganske særligt og som jeg ved at der kan være lidt problemer med at forklare ude i europa fordi det er et særligt dansk system men det er jo vigtigt for hele vores finansielle system at der er en respekt om vores danske realkreditobligationer og at de bliver vægtet som som

solide papirer når man skal opgøre

skulle vælge at være en del af det her fælles tilsyn at der så vil

der er behov for at vi her i folketingssalen diskuterer

at der har været ganske mange der har bedt om ordet undervejs men på grund af de taletidsregler der er

været afskåret fra at deltage i i denne debat under den her hasteforespørgsel der er kun

bare at der har været en masse medlemmer her i folketinget som har ønsket

del i den her debat men ikke haft mulighed for det og det illustrerer for mig at vi burde have haft en egentlig forespørgselsdebat hvor vi

det skal selvfølgelig ikke betyde at jeg ikke samtidig alligevel takker for den debat der har været

syntes illustrerede nogle nogle ting nemlig for det første at

noget af en strudsepolitik over det regeringen foretager sig

vedtagelse som nu bliver vedtaget i morgen

en politik der går ud på at man som der står i skal afveje fordele og ulemper ved forslag der fremlægges ja det er da altid en god idé at afveje fordele og ulemper ved forslag der fremlægges og så står der videre at regeringen opfordres til at drøfte køreplanen med partierne og fastlægge danmarks prioriteter aha

ja det er nok heller ikke særlig skelsættende men har det gjort os klogere på

områder nej det det har det ikke selv om vi har forsøgt

afæske netop det under debatten statsministeren sagde ved sin tiltræden

at hun ville være statsminister for alle danskere eller hun sagde for hele danmark

det var godt sagt og jeg tænkte det lover godt og måske specielt i forhold til vores eu debat som jo tit har været delt op mellem på den ene side

nejpartierne jeg må desværre konstatere at under

udtrykket det japolitiske flertal altså at

på trods af det hun havde som udgangspunkt

man kan jo næsten forstå at dem hun vil drøfte køreplan

får man eu politikken tilbage til det vi har kendt ikke til noget udfordrende nyt i forhold til at

hvad vi vil bredt set her i danmark med eu politikken

debatten og sandsynligvis også

omvendt at alle bør inddrages i diskussionen om eu politikken at eu politikken er så vigtig at det bør være en folkelig debat der rækker videre ud også ud over det her hus og at det resultat der kommer også

en bankunion og et banktilsyn er et resultat der bør forelægges danskerne i form af en folkeafstemning for det er jo det der i

ultimativt sikrer at det er danskerne der træffer beslutningen om danmarks placering

fuldstændig selvfølgeligt er helt uacceptabelt at der foregår handel med narkotika på landets asylcentre der skal ikke være nogen tvivl om at det er alvorlig kriminalitet

der skal slås hårdt ned på det ligesom der skal slås hårdt ned på mennesker

asylcentersystemet ja det er jo til for at huse de mennesker der kommer til danmark fordi de har måttet flygte fra deres hjemland der er ofte tale om sårbare personer

i medierne om blandt andet narkotikasalg i

har udlændingestyrelsen politiet og røde kors været i tæt dialog om hvad der kan gøres yderligere for at komme dette problem til livs det er blandt andet aftalt at der indledes et tættere samarbejde mellem røde kors og nordsjællands politi det er helt afgørende at røde kors hurtigt og konsekvent anmelder kriminalitet til politiet herudover

skal røde kors føre adgangskontrol med personer

således at det sikres at alle personer der får adgang til lejren har lovligt ærinde

skal også øge sin kontrol af fællesarealerne og aktivt forholde sig til om personer der antræffes på stedet har ret til at være der eller ej til det formål vil røde kors i en periode øge sin bemanding i ydertimerne det vil sige om natten og i weekenden og det vil også betyde at de mange lovlydige beboere i center sandholm vil få nemmere ved at indberette kriminalitet til personalet røde kors vil også sammen med politiet tage skridt til at etablere øget brug af videoovervågning af fællesarealer hegn

i det omfang det er hensigtsmæssigt endelig vil politiet i center sandholm

hvem der kommer ind og ud men

det grundlæggende problem det grundlæggende problem er jo

mennesker der kommer til danmark og søger om at

vores asylsystem til at begå kriminalitet det er den ene del af problemet den anden del af problemet er at der også er udlændinge som rent faktisk burde være udvist af danmark men som ikke er udvist af danmark og derfor stadig væk render rundt og for eksempel begår kriminalitet jeg vil egentlig gerne høre hvad justitsministeren har tænkt sig at gøre ved det ud over at sige at han agter at slå hårdt ned på det så spørgsmålet er hvordan vil justitsministeren løse de problemer

de ting som justitsministeren remser op her er

der er etableret et systematisk samarbejde på operativt niveau mellem røde kors rigspolitiet nordsjællands politi og udlændingestyrelsen om de her problemer

der vil være styrket egenkontrol af røde kors altså på og omkring

der vil være øget brug af videoovervågning og der vil også være mulighed for at indføre elektroniske nøglekort til værelserne

politiaktioner og øget øget tilstedeværelse

mere målrettet indkvartering af asylansøgerne således at vi får en centerstruktur

er der lavet en fast track ordning mellem københavns politi og

vil ministeren for eksempel gøre det nemmere at udvise kriminelle asylansøgere med på at der er muligheder for at udvise dem i dag vil ministeren sørge for at det bliver nemmere at udvise kriminelle asylansøgere kan blive mere effektivt

at udvise kriminelle asylansøgere vil man tage nogle initiativer

vil man tage nogle initiativer hvor man for eksempel opretter særlige centre hvor de pågældende personer som man ved skaber ballade ved begår kriminalitet

hvis ikke de kan udvises så er under bevogtning og ikke må forlade stedet de skal simpelt

vil man det eller vil man tage nogle initiativer der begrænser asyltilstrømningen til danmark vil man det det er nogle af de forslag vi har fra dansk

og de vil løse problemet de vil kraftigt minimere problemet de initiativer som ministeren her

tager ikke grundlæggende fat om det problem der er nemlig at der kommer rigtig mange asylansøgere til danmark og at der desværre er nogle af dem som misbruger

herre martin henriksen her i dag ville sige at det sandelig var rigtig godt at regeringen nu

faktum er at det er det vi har gjort målrettede initiativer for at løse nogle af de problemer som der er i forhold til at lave

modtagecentre og udrejsecentre

det jo noget røde kors har peget på igennem lang tid

ordentlige modtageforhold for dem der reelt har behov for at være her samtidig med at dem der skal ud igen og ikke har noget opholdsgrundlag

ja det gør der vi har lavet en fast track ordning mellem københavns politi og københavns byret som sørger for at processen kører hurtigere end tidligere så der sker faktisk

masse som jeg synes dansk

det vil regeringen ikke gøre det ville være dejligt hvis der her i dag kom en ny melding

at nu vil man gerne begrænse tilstrømningen det tvivler jeg på

justitsministeren siger at der kommer nogle særlige afdelinger nogle særlige centre jamen hvis de asylansøgere som vi har set i tv to nyhederne og som man en gang imellem kan se

ikke længere skal være der så skal de jo enten udvises eller også skal de være i en særlig afdeling i et særligt center hvor de er under bevogtning

kunne gå ind og ud der vil jeg gerne

i dag eller at man får nogle centre hvor de pågældende er under bevogtning

enten et privat firma eller kriminalforsorgen står for at sikre at de ikke bare kan rende ind og ud som det passer dem de skal simpelt hen være der frihedsberøves om man vil

justitsministeren begrænse asyltilstrømningen til danmark vil man noget ud over det man har lagt frem

end et meget bredt flertal i folketinget det er så fair nok vi har lavet en hurtig adgang til at få sagerne prøvet ved domstolene det

synes jeg man bør honorere det hjælper på det fælles mål

så hurtigt som overhovedet muligt og det kommer de hvis ikke vores internationale forpligtelser strider imod det er jeg klar over at dansk folkeparti andet synspunkt på regeringen har ikke ændret på reglerne for at få asyl

godt klar over at dansk folkeparti eksempelvis udstiller nogle af de ændringer vi har lavet for eksempel for mulighederne for at få familiesammenført små børn uden for landets grænser til danmark

velsagtens som det eneste parti i hele folketinget har stemt imod det men det må dansk

vi har ikke ændret reglerne for at få asyl i danmark

er flygtet enten internt eller uden for landets grænser og det påvirker selvfølgelig

antallet af dem der kommer til danmark og søger asyl

vi kan se at det strømmer ind med asylansøgere

to nyhederne dokumenterede i den her uge

og der er kommet flere af dem i den tid ministeren har været minister og i den tid den nuværende regering har været regering og det gør de fordi det er mere attraktivt at være asylansøger i danmark end i en række andre lande det er der så nogle der udnytter som konsekvens af at regeringen har ændret på en række af reglerne omkring

med det samme men er det ikke sandheden

og at det er et problem som ministeren selv er med til at skabe med den

justitsministeren jo fører sammen

folk der har fået endeligt afslag på asyl hører ikke hjemme i danmark de skal rejse frivilligt ud af landet det er de

og en hel række andre initiativer kan sættes i værk de initiativer

jeg faktisk meget tilfreds med jeg kunne have ønsket mig

men i realiteten gør det det lettere at være asylansøger i i danmark og det er jo også derfor at man bruger over tohundredetusind

det system som justitsministeren skaber tiltrækker flere asylansøgere og det tiltrækker desværre ikke folk der reelt

derfor vi ser at jeg tror seks og fyrre procent af dem der kommer til danmark

folk der har søgt om asyl i et andet eu land og skal sendes tilbage så kan justitsministeren jo godt klandre den tidligere regering men

det ville klæde ministeren at påtage sig ansvaret og sige her i folketingssalen i dag det er et problem vi gør alt hvad vi kan for at løse det og jeg kan love

i omfang om tre måneder seks måneder og om en år

som herre karsten lauritzen taler om hænger sammen med dublinforordningen

det gode ved dublinsamarbejdet er jo at vi skal sikre at folk bliver sendt tilbage og at sagen bliver behandlet der hvor de først ankommer

set på fornemmelsen at venstre stod bag dublinsamarbejdet

stod bag de ændringer som nu er på vej i dublinsamarbejdet

vælger at stå af nu hvad sker der så

vi ikke længere med i dublinsamarbejdet og hvad får vi så af problemer ja så får vi jo

at inden for rammerne af det eu samarbejde vi har i dag sender vi faktisk flere til andre lande end vi modtager

er dublinsamarbejdet et gode for danmark

de såkaldte asylshoppere det er det der ligger under

mere målrettet indkvartering af asylansøgere i centersystemet således at der ved indkvarteringen tages hensyn til hvilken fase af asylbehandlingen

indkvarteres i modtagecentre mens afviste asylansøgere

nu kan det jo i princippet forekomme at en asylansøger i en hvilken som helst fase

bør efter min opfattelse ikke bo i modtagecentre side om side med

skal rejse tilbage gør sig jo gældende også i forhold til adskillelsen af asylansøgere og de øvrige beboere på på landets asylcentre

bakker helt op om den dobbeltforordning

men derfor kan man jo godt skabe et regime der gør

folk der er asylshoppere

vil godt høre ministeren om man i forlængelse af den opsplitning man har tænkt sig at lave med øvrige beboere og kriminelle asylansøgere også overvejer at lave en opsplitning

til folk der er asylshoppere det vil sige folk

om asyl i et andet eu land og bare venter på

det er jo noget som røde kors eksempelvis har efterspurgt i mange år nu tager vi

fordi det er det mest effektive og den mest effektive måde at indrette vores asylsystem på sker der så noget særligt for

dem der kommer her

indrejse i et andet eu land og som altså skulle have

stærkt fokus på det jeg kan sige at

afviste asylansøgere og kriminelle overført efter dublinforordningen

er der allerede i år altså indtil nu

og for så vidt angår italien som har været i fokus i

så udsender vi lige i øjeblikket op til tyve om ugen det skyldes altså at der

undrer ministeren sig ikke en smule over at de lige vælger danmark som destination det er jo sådan at

sted mens ens asylsag bliver behandlet man får i danmark og

som udgangspunkt blive i det land hvor man har søgt

om asyl ellers bliver man som sagt sendt tilbage det er dublinforordningen som ministeren også refererede til

hvordan det kan være kunne det være fordi ministeren sammen

har gjort det mere behageligt lettere at være asylansøger i danmark end for eksempel i tyskland og det er der så nogle der udnytter til at komme til danmark og begå

skulle være ændret i reglerne for at få asyl i danmark

at antallet af asylansøgere stiger kan man eksempelvis kigge over på den anden side af sundet

man kan se i andre europæiske lande at udviklingen også der er

hvad kan det hænge sammen med det kunne eksempelvis hænge sammen med at der lige uden for europas døre er gang i alvorlige konflikter og krige som selvfølgelig påvirker asylstrømmene

at dem der søger om asyl og har behov for asyl selvfølgelig

asyl i danmark men dem der udnytter systemet dem der kommer her under dække af at ville begå kriminalitet dem der ikke har noget opholdsgrundlag i danmark skal ud igen og det er der hvor regeringen som sagt

lejligheden til også at rose tv to nyhederne for at afdække

virkelighedens sande sande tilstand og det er at der er et voksende problem her så kan ministeren jo godt sige at man ikke har ændret på det lovgivningsmæssige kriterie for at få asyl i danmark men ministeren kan komme uden om at man har ændret på sammensætningen i flygtningenævnet

det har da en betydning ministeren kan

jo på en række områder er blevet tilført området

ressourcer sådan at at man har man har krav på

sige bedre vilkår når man søger om asyl i danmark og det er jo fint for dem der reelt er flygtninge og har brug for asyl men det bliver altså så udnyttet af en stor og voksende mængde af folk der er asylshoppere

fordi der har vi jo været fælles om at pege på at der var

ændringer for så vidt angår mulighederne for at bo og arbejde uden for centrene hvis hvis man samarbejder om sin egen hjemsendelse det svarer næsten hundrede procent til

kan ikke forstå at man mener at det skulle

alvorligt problem faktum er at der ikke er ændret på mulighederne for at få

faktum er at de ønsker som eksempelvis røde kors som sidder med problemerne i hverdagen har haft til at lave en opsplitning af centrene herunder at man laver modtagecentre og udrejsecentre

må være behjælpelige med at tænde byens juletræ og vil ministeren lægge en mere smidig tolkning af reglerne for dagen så brandbiler godt i begrænset omfang kan deltage i lignende arrangementer der har et anerkendelsesværdigt formål hvor brandvæsenet samtidig får vist sit ansigt

ikke må bruges til at tænde byens juletræer til glæde for borgerne uanset at det kan være tilkendegivet at en sådan brug ikke må ske har skat over for mig oplyst at der ikke er tilfældet hvor det er pålagt at betale registreringsafgift af en brandbil fordi den har været anvendt til at tænde et juletræ reglerne om afgiftsfritagelse for brandbiler kan spores tilbage til begyndelsen af nitten hundrede tallet efter de gældende regler

er køretøjer der er specielt indrettet og udelukkende anvendes ved udrykning til brandsluknings og redningsopgaver fritaget for registreringsafgift og vægtafgift formålet med reglen er således på den ene side at understøtte samfundets interesse i bekæmpelse af brande og på den anden side at undgå unfair konkurrence over for andre virksomheders tilsvarende køretøjer den offentlige omtale af problemstillingen har givet anledning til generelt at se på fortolkningen af reglerne om afgift af brandbiler når reglerne ses i lyset af at brandbiler har været fritaget for afgift i omkring hundrede år og at brandvæsnets biler over hele landet i en meget lang årrække har været anvendt til at tænde juletræer er det vurderingen at brandbiler kan anvendes til at tænde juletræer

ud som julemand og

meget at man fortsat kan få lov til at tænde byens juletræ

skulle sørge for at de fik et juletræ i så er det lidt spøjst

få lys i juletræet men det glæder mig da

anden sag om rigshospitalet

som sagt er der jo et dobbelt hensyn

den konkurrence der måtte være på et marked for den her slags biler og på den anden side traditionen for at brandbiler

skat nu anlægger den fortolkning

på den måde har sænket sig over denne

kulturministerens holdning at blandt andet folkeskolen folkekirken og kongehuset er institutioner

både folkeskolen folkekirken og kongehuset er centrale institutioner der binder nationen sammen hvis jeg skulle uddybe det en smule

de bliver almendannet plus at de får den faglige sociale og personlige udvikling som folkeskolen også skal bidrage med folkekirken

bygger på frivillighed ligeværd og forpligtende fællesskaber omkring den enkelte kirke

tradition i mange mange mange år

central institution for vores nation det samme sige om kongehuset der har

institution det er umuligt at komme udenom

at vi skal af med kongehuset og at det også på

sige at de ting jeg spørger om jo også er foranlediget af at ministeren har udtalt

jeg er meget smukt sagt det vil jeg

jeg gerne høre om det virkelig så så står til troende at man faktisk også vil støtte og værne om de institutioner fra kulturministerens side om man virkelig

aktivt værner om de institutioner der er med til at gøre danmark til danmark eller om man måske i stedet for vil følge de radikales linje altså

kirke og stat adskilles og vi skal af med kongehuset det er bare lige for at få afklaret

at det var rigtigt at folkekirken var en del af staten altså grundtvigs frihedstraditioner er jo en del af det kulturgrundlag vi er fælles om at stå på

bestod blandt andet i at man skulle kunne vælge sin præst selv at man skulle kunne vælge sin kirke selv

et tilhørsforhold til staten der er afgørende for folkekirken folkekirkens afgørende element er de mennesker som er i kirken

godt understrege at det ikke er det radikale venstres politik at stat og kirke skal adskilles det er heller ikke regeringens politik

høj grad drejede sig om de frikirkelige rettigheder

stadig væk sådan at forstå at den folkekirke vi har jo så at sige også har dannet sædvane sådan at vi faktisk har en folkekirke som i bedste bedste grundtvigske ånd er forankret i det i det danske folk bare som en tilføjelse men det glæder mig at

forhold til staten er intakt

binder en nation sammen vil ministeren så forklare hvad det betyder

det er det kulturgrundlag som de fleste af os der bor

har stor andel i den måde som vi har indrettet vores samfund på

de frihedstraditioner vi har der er en af de frihedstraditioner

at man kunne vælge sin egen præst og man kunne vælge sin egen kirke og det var ikke religionen som sådan der skulle være afgørende for hvordan man var tilknyttet et samfund den mindretalsret

indrømmer mindretallet ret til at skabe deres egne samlingspunkter for eksempel om en fri skole for nu at bruge det som eksempel det er den mindretalsret og forældreret som jeg synes er en af vores værdier og som jeg gerne vil trække frem som et godt eksempel på noget der binder

det mener jeg selv om han så samtidig fastholdt

skal læse grundtvig ret lang tid for at kunne se hvor stor en sammenhæng der er i hans syn på hvad danmark er

jeg kan jo også uddybe mit spørgsmål senere men

det er afgørende at få pointeret at kulturens kitmiddel jo også er

at det ikke er et spørgsmål om hvilken religion man har når man skal være borger og medborger i et samfund der stilles de samme krav hvad enten man er kristen jøde

sagt muslim

præget min udvikling

mine synspunkter og de værdier jeg står for og det er altså stadig væk grundtvig

men jeg vil alligevel sige at for grundtvig er kernen også i danmarkshistorien

holde vores

dominerende religion i danmark men jeg vil gerne igen tage grundtvig og hans generøsitet frem og sige at han indrømmede også andre religioner deres ret til at være her og han indrømmede menneskets ret til at vælge sin egen religion

grundtvig var modstander af enhver form for tvang over for det enkelte menneske

og jeg anerkender kristendommens

multikulturel ideologi der så at sige uden videre bare vil sidestille alle kulturer og endda sige at de særrettigheder der gælder

ligesom kristendommen også har en forrang vi

den forstand en forrang uden at man gør op eller så at sige anfægter andre religioners frihed det er der ikke nogen her i folketinget der gør

og så videre derfor kan man jo godt sige at der er en forrang men det er så hvad det er det forhindrer ikke

enkelte menneske i selv at vælge sin religion frit og det betyder heller ikke at staten skal påtvinge borgerne

i november to tusind og elleve med det formål at støtte og hjælpe udsatte prostituerede samt tilbyde hjælp til at forlade

viden om hvordan vi hjælper prostituerede og hvordan vi sørger for at den hjælp man kan give dem i kommunerne bliver den rigtige i dag

ved utrolig lidt om hvad det er der skal til for at sørge for at folk får den rigtige hjælp der betyder at de vælger at forlade prostitution og at de lykkes med det derfor har regeringen sat flere forskellige initiativer i gang og satspuljekredsen har

et udviklingsprojekt forstået på den måde at det jo er noget nyt vi prøver

nogle penge til at kommunerne kan blive klogere på

hvilken viden der er vi har indgået kontrakt med sfi om at de skal evaluere projektet og vi følger det hele tiden tæt så vi egentlig kan blive bedre til det med at få kendskab til hvad det er for nogle indsatser

jeg sagde at det er et udviklingsprojekt og det betyder også at det nogle gange tager lidt tid at få lavet sådan en projektbeskrivelse og få alle kontrakter og aftaler på plads

der har været tilfældet i den her sag og det skal jeg selvfølgelig kun beklage til gengæld vil jeg så gerne sige at når det begynder at rulle og

det være banebrydende fordi det lige præcis vil sørge for at vi får den viden som vi ikke har i dag og på sigt er det mit håb at det er et projekt som kan rulles ud over resten af landet

der er jeg helt enig med ministeren men jeg står

systematisk måle effekterne af indsatsen

at der sidder nogle til nogle møder og konkluderer hvad udfordringen er og samtidig konkluderer hvad løsningen er

så synes jeg måske ikke at vi går ind og og

kvinderne jo ikke er inde over der er gået over et år nu og ikke en eneste kvinde der gerne vil ud af prostitution har været i berøring

med projektet her mener ministeren ikke at der er gået meget lang tid det sagde ministeren

er rigtig vigtigt at vi får sat det i gang og at det kommer ud og virker

nogle kvinder der er blevet hørt der har været en myte

der er nogle der har haft en betragtning om at det her er et skrivebordsarbejde

er korrekt vi har inddraget ngoerne i processen

det er naturligvis dem der har kendskab til hvordan de her kvinder

kan også være mænd som er i prostitution og som vi også kan hjælpe men det er naturligvis primært kvinder og det er ngoerne

som har kendskab til disse kvinder og derfor har vi naturligvis også inddraget dem i hele processen

det skal gøre en forskel for dem der gerne vil ud af prostitution men når det så er sagt kan jeg ikke lade være at være bekymret

de seks og fyrre million kr vi har afsat og der er gået en fjerdedel af den tid der er afsat

samarbejdspartnerne det er jo begrænset til

til at dem der skal deltage i

statsborgere skulle man måske prøve at

lidt mere ud af boksen

år og en måned siden vi har vedtaget det her og afsat de her midler og der er ikke sket så meget

gang som primært retter sig mod handlede kvinder og mod udenlandske prostituerede der har vi annonceret mange store ting og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for exit prostitution handler ikke om handlede kvinder det handler

hvad betyder det at skulle miste så mange penge hvad betyder det hvis man skal sige til kommunen at man har været

man har børn vil man blive bedt om at skulle betale nogle penge tilbage en hel masse tanker skal tænkes og en hel masse problemstillinger skal vendes når det har taget noget tid at lave det her

er det fordi vi i dag faktisk står på bar bund og derfor er det et udviklingsprojekt

at favne hele landet det har vi nemlig brug for men når fru

omhandler kvinder der gerne vil ud af prostitution og ikke

er sværest og hvor det er et stort socialt problem typisk også er

erfaringer udefra altså ikke bare de fire kommuner nu er det jo bundet lidt op på de her fire kommuner kun og det er

fire kommuner vil man ikke inddrage nogen uden for de

laver sit design og hvordan de udvikler det der vil sagtens kunne være andre

er vigtigt for mig er at sørge for at vi får noget viden vi ved utrolig lidt om hvad

skal til hvis vi gerne vil hjælpe kvinder ud af prostitution jeg synes i hvert fald som socialminister at det er rigtig vigtigt at hvis der er nogen der henvender sig og meddeler at de er i prostitution og at de ønsker at forlade det så skal der være en vej ud

i satspuljekredsen hvordan rammerne skal være og derfor har venstres ordfører naturligvis også været inddraget i de diskussioner vi har haft i satspuljekredsen exit prostitution retter sig mod to forskellige målgrupper det retter sig mod dem som er umiddelbart exitklar det vil sige dem som er lige til at plukke og som står i dag og har gjort op og gerne vil have hjælp det vurderer man til at være cirka

og halvtreds kvinder men der er også en hel gruppe som ligger nedenunder og hvor man kan sætte gang i nogle få initiativer hvor man eksempelvis kan starte med stofmisbrugsbehandling tale om hvordan det går med børnene se deres situation i en sammenhæng og få dem ført ind på vejen der kan føre til at de kan forlade prostitution begge grupper er vi meget optaget af i satspuljekredsen og begge grupper får hjælp med exit prostitution

hvoraf det fremgår at lavindkomstgruppen målt på livsindkomst udgør nul

når det ikke er en opgørelse af hvilke danskere der er fattige for eksempel i den forstand at de ikke har

men der i stedet er tale om en opgørelse af personer med relativt lave indkomster

meningsfyldt kan tales om materiel fattigdom

har relativt lave indkomster set i et livsperspektiv analysen viser bla

at det alene er nul procent af befolkningen der

et livsforløb har en disponibel indkomst på under halvtreds procent af medianindkomsten at færre har lavere indkomst

end i et enkelt år er helt logisk blandt andet fordi at stort set alle har beskæftigelse i perioder af deres liv

som befinder sig i en situation med vedvarende relativt lav indkomst

ikke fjerne fokus fra at vi skal gøre noget for at reducere lange perioder med lav indkomst i løbet af livet for længere perioder med lav indkomst kan føre til materielle afsavn

perioder med lav indtægt i familien kan udgøre en stor del af barndommen det er ikke en hemmelighed at børn som vokser op i hjem med lav indkomst har større risiko for selv at ende i lavindkomstgruppen når de bliver voksne og jeg mener derfor ikke vi kan ignorere de perioder med en lav indtægt som mennesker kan opleve i løbet af livet alene fordi det er meget få der befinder sig i lavindkomstgruppen gennem hele livet man kan heller ikke konkludere det modsatte at der ikke eksisterer materiel fattigdom i danmark fordi det kun er en meget begrænset andel af befolkningen der

i lavindkomstgruppen men vi savner en egnet metode til at afgrænse og diskutere fattigdom i en dansk kontekst

indenrigsministeriet betegner så ikke de her lave indkomster som

procent af befolkningen

ikke betegner som et fattigdomsmål

til de en dag

halvtreds procent af medianindkomsten hvordan kan man så meningsfyldt tale om fattigdom

der faktisk tale om en familie som er fattig

også at dem som går ned og søger om julehjælp fordi de ikke har råd til et juletræ eller

gaver til børnene oplever at det er rigtig svært vi har jo gjort det i regeringen at vi har hævet nogle af ydelserne vi hævet nogle af fattigdomsydelserne og vi har også

blandt andet givet til dem som er enlige forsørgere vi har hævet deres beskæftigelsesfradrag fordi vi gerne vil have

kan mærke at man kommer i arbejde så vi gør altså meget for

at få folk i arbejde for at hjælpe dem som har det svært men jeg synes det er forkert bare at konstatere at

viser at det er en forsvindende lille del af en gruppe som hele livet

medianindkomsten så kan man konkludere at vi ikke har fattige mennesker i danmark som jeg sagde

der jo være ganske få mennesker der ikke i en eller anden periode af deres liv har en indtægt jeg synes det er fantastisk glædeligt at tallet ikke er større men jeg synes ikke man kan bruge det til at konstatere at vi ikke har fattigdom i danmark nu har vi nedsat et udvalg som skal kigge på fattigdomsproblematikken i danmark

jeg glæder mig til at vi får lidt mere fakta ind i de debatter vi har

procent af befolkningen som har en livsindkomst

halvtreds procent af medianindkomsten jeg så også de programmer og det er ikke sjovt at se der var børn der havde det rigtig rigtig skidt jeg vil så mene at der var tale om nogle sociale problemer i de her familier

fundamentalt anderledes end materiel fattigdom sociale problemer kan opstå i mange hjem og af mange forskellige årsager de er frygtelige og det går ud over børnene det er jeg fuldstændig enig i men at binde det op på lave indkomster er måske en smule unuanceret nu

for hvad man har af rådighedsbeløb når man er på kontanthjælp sådan som også nogle af de her familier er en enlig med et barn har et

bolig varme el og daginstitution kan de her

barn der vokser op og som aldrig får nyt tøj og som aldrig oplever at få de legetøjsting som man ønsker sig og som ikke får nogen fødselsdagsgave vil det sige ja vi har lidt jeg vil gerne sige er enig i at fattigdom naturligvis kroner og øre

er råd til en flæskesteg på bordet når det er juleaften men det handler også om hvordan man ruster familierne til at klare den situation de er i

spørgeren i at fattigdom jo er rigtig rigtig mange ting og når man ser på en families samlede sociale situation

jo ikke kun vigtigt at se på hvad de har af kroner og øre

klare sig i skolen og kunne forlade den livssituation som de er i

er at vi kan se at de børn der vokser op i fattigdom har rigtig rigtig stor sandsynlighed for selv at ende i lavindkomstgrupperne og derfor er

er for dårlige til at bryde den negative sociale arv

vi skal blive bedre til det håber jeg at vores fattigdomsudvalg kan hjælpe os med at komme

op på det der er virkeligheden netop de tal

jeg står og læser op for rådighedsbeløb for folk der er på de her ydelser hvis man har et rådighedsbeløb når man

har to børn på tolvtusinde og nihundrede og tredive

husleje varme el og daginstitution kunne det så være at det ikke er den materielle fattigdom altså de penge man har som gør at børn går glip af ting

forkerte prioriteringer fra forældrenes side

med fattigdom at gøre men har alt med sociale problemer at gøre og det er noget andet fattigdom

bruger man det forkerte ord

at man vil kigge på dem og spørge hvordan pokker

det hele til at løbe rundt og alligevel vil de ikke opleve sig som værende fattige de vil ikke opleve sig som værende ressourcesvage det kan være studerende det kan være mennesker som lige har startet egen virksomhed og som ved at det gælder om at suge på labben i nogle år fordi der så muligvis er en fremtid forude der kan se langt bedre ud

jeg synes er farligt og det jeg synes er bekymrende når børn vokser op med dårlig økonomi i hjemmet er når det er en vedvarende situation hvis ens mor og far ikke er på arbejdsmarkedet hvis de ikke kan hjælpe en med at lave lektier hvis

de fastholder de dårlige og negative spiraler som de selv er havnet i så har vi et samfundsproblem et samfundsproblem der betyder at vi højst sandsynligt vil stå med nogle børn som selv har store problemer

lav indkomst og sociale problemer derfor synes jeg

at kigge på de her familier som én ting man skal se dem som hele familier og man skal også se de problemer de er i i

en omkostningseffektiv metode til at sikre og vedligeholde vejene

i de her områder ellers kan brede sig ud til grusvejene og medføre store omkostninger til at vedligeholde vejene

bidrager slåningen også til at sikre vandafledningen fra vejene

sikrer at de her veje bliver ved med at være stabile og farbare

farbarheden er afgørende både for den erhvervsmæssige drift af de her arealer

meget artsrige fordi de ligger mellem mørke skove og lysåbne veje

tre rigtig gode grunde til

det er meget omkostningseffektivt og jeg kan betrygge spørgeren med

var dybt inde i vejenes tilstand i skovene

jeg skal nok stille de skriftlige spørgsmål

at jeg stiller det her spørgsmål i hele taget er

det så er så vigtigt at man får slået

fejet skovvejene eller får ryddet sne

spørgsmål omkring både blade og sne skriftligt så vi

det enten har betydning for den erhvervsmæssige drift der er inde i skovene eller for at

naturstyrelsen er en af de styrelser der har skullet spare

mange af de steder hvor der kan spares hvis vi omkring de

naturstyrelsens skov og naturarealer de arealer naturstyrelsen administrerer er helt overvejende skov og naturarealer der drives med henblik på

to at give borgerne mulighed for at bruge og opleve naturen

kendtegnet ved at være langt mere intensivt plejet naturstyrelsen administrerer af historiske årsager

ligger som regel i tilknytning til skov og naturarealer det drejer sig for eksempel om springforbi langs strandvejen

og hørsholm slotshave ved folehaven skov og de skal altså plejes helt anderledes end skovarealer

så er vi helt nede og slå alt græs og jeg

invasive arter jeg vil sige

at gjorde det